anmeldelser justitsministeren lovforslag nummer l en hundrede og fire og halvfjerds socialministeren lovforslag nummer l en hundrede og fem og halvfjerds indenrigs og sundhedsministeren lovforslag nummer l en hundrede og seks og halvfjerds beskæftigelsesministeren lovforslag nummer l en hundrede og syv og halvfjerds og

og otte og halvfjerds undervisningsministeren lovforslag nummer l en hundrede og ni og halvfjerds økonomi og erhvervsministeren lovforslag nummer l en hundrede og firs og

en hundrede og en og firs søren krarup

christine antorini pernille vigsø bagge marianne jelved og johanne schmidt nielsen

nummer b otte og halvfems line barfod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

videnskabsministeren har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig it og telepolitisk redegørelse

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget forsvarsministeren og videnskabsministeren til forsvarsministeren er anmeldt følgende spørgere john dyrby paulsen hans kristian skibby

til videnskabsministeren har ingen anmeldt spørgsmål så hvis ikke der er flere der ønsker at anmelde sig som spørgere så vil jeg konstatere at videnskabsministeren ikke svarer på spørgsmål men det gør

og den første der får ordet bliver herre john dyrby paulsen fra socialdemokratiet med spørgsmål til forsvarsministeren

men jeg blev lidt overrasket da jeg kunne se at venstres forsvarsordfører i weekenden var ude at meddele at de danske f seksten fly som jo deltager i operationen dernede skal trækkes hjem til september med den argumentation at

vi jo i gang med air policing i de baltiske lande det har

vi gør det gør vi med jævne mellemrum og det god og fornuftig operation men argumentet skulle tilsyneladende være at så har vi ikke kapacitet nok og så må den indsats

lidt overrasket for det var nyt for mig dels har det ikke været nævnt nogen steder overhovedet i det beslutningsforslag vi har vedtaget i fuldstændig enighed her i folketinget

det heller ikke fremgået af nogen af de diskussioner vi

i forsvarsforligskredsen dels med ministeren og i andre sammenhænge så derfor vil jeg godt spørge ministeren om det virkelig kan være rigtigt at det nu er venstres holdning at flyene skal trækkes hjem til september

truffet beslutning om hvornår f seksten flyene skal hjem

var som rent faktisk besluttede at vi ville deltage fuldgyldigt i operationen i første omgang i det der hedder koalitionen operation odyssey

ikke truffet beslutning om at f seksten flyene skal hjem jeg forventer at vi er dernede så lang tid er behov for det

policing i baltikum men der

vi får også ret stor credit for det fordi vi er blandt de første lande som rent faktisk meldte sig på banen og sagde at være med til at beskytte civilbefolkningen og det fortsætter vi med

for det meget klare svar så synes at vi fik det helt på plads og det var også

i alverden kom den fra og så

jeg her står med et oplæg

om en antipiratplan da jeg læste den

antipiratoplæg på et eller andet tidspunkt og så kom venstre så med sin plan

nødt til at spørge hvordan hænger det egentlig sammen

et oplæg bliver det så regeringens oplæg eller er det sådan

diskutere det i regeringen hvordan kommer tingene til at hænge sammen

er udenrigsministeren og jeg med bidrag fra andre ministerier

generel antipirateristrategi for nato som helhed

regeringens udspil til en antipirateristrategi

vil vi selvfølgelig tage diskussionen med alle de partier der er interesseret i

og stå bag en eventuel strategi jeg håber så sandelig også at socialdemokraterne har nogle forslag eller nogle ideer eller

en strategi ikke sættes lig regeringens strategi men jeg ser det som et godt

når venstres folketingsgruppe har godkendt et oplæg så må der jo

for søren da være nogle tanker bag

være fordi regeringen med venstre i spidsen på en eller en måde står bag det oplæg og de tanker det kan vel ikke være sådan at et regeringsparti på et så vigtigt område

det må vel være sådan at det oplæg der nu er her fra venstre

folketingsgruppen i venstre der står bag det må være sådan at partiet venstre mener det der står i det her papir det må jo være sådan at regeringspartiet venstre tager det med ind i regeringens drøftelser derfor er der vel en chance eller en risiko om man vil for at de tanker der gives udtryk for

her papir faktisk bliver til noget i regeringens oplæg og så er det at jeg bliver lidt nervøs for jeg synes ærlig talt at nogle af de her er meget vidtgående i virkeligheden så er det jo sådan at nogle af de tanker der præsenteres her nok

udenrigsministeren og så bliver det hele jo meget meget sjov

forstå det sådan at det her oplæg fra venstre i

en eller anden brainstorm man har gennemført på en eller anden sen hverdagsaften og så følt sig kaldet til at sætte det på venstres hjemmeside og

det her med at man er et led i en regering og

man som folketingsgruppe derfor også gerne vil komme med ideer og udspil og indspil

opspil til hvad regeringen kan tænke og gøre

meget god idé at man også som ordfører kan lufte sine ideer selv om man er i et regeringsparti jeg har set venstres udspil fuldstændig ligesom jeg ser jeg

går også ud fra at socialdemokraterne

regeringens udspil på baggrund af

fordi de er talerørene for folketingspartigrupperne og det er den måde man arbejder på regering og

så er det herre hans kristian skibby med spørgsmål til

blev der givet lidt længere taletid

er der også mulighed for at få lidt mere fyldige

spørgsmål og svar værsgo

måske glæde ministeren jeg vil egentlig gerne høre lidt om ministerens initiativer og

status på placeringen af det her veterancenter

at der ligger en plan om at vi skal have placeret et veterancenter med omkring fem og halvfjerds ansatte det er en nyetablering hvor der skal være både psykologer og socialrådgivere og uddannelsesvejledere

som kan hjælpe alle de mennesker som har et akut behov for at få noget vejledning

forskellighed i holdningerne til hvor man skal placere et sådan veterancenter

gerne høre ministerens kommentar til

altså

at vi skal kunne komme i gang med det gerne hurtigt eller

tidlige efterår det betyder også at jeg

et militært område

del tid på at tale med psykisk sårede veteraner og noget af det de siger specielt de ptsd ramte er at de aldrig nogen sinde igen

port der hører til forsvaret

forsvaret ovenover det lægger jeg mig ret meget på sinde det de også siger er at

ville de heller ikke komme for de kan ikke håndtere at komme steder

så skal vi have diskussionen i morgen men jeg vil ikke komme med et konkret bud i dag

herre hans kristian skibby

er jo en velkendt

en regering som ministeren er en del

vil være med til en udvikling hvor man flytter danske statslige arbejdspladser ud i provinsen så det hele ikke bliver til

i april måned sidste år foreslog venstre bla at vi skulle flytte kort og matrikelstyrelsen søfartsstyrelsen og energistyrelsen uden for københavnsområdet

flere offentlige arbejdspladser andre steder mange af de her steder har man jo også folk med speciel viden og kompetence som ministeren siger og det har man selvfølgelig

at det er forkert at diskutere

at de fem og halvfjerds arbejdspladser

medarbejdere som sidder placeret forskellige steder i hovedstadsområdet

cirka en måned siden hvor forsvaret havde

hovedstadsområdet fordele og ulemper i forhold til hvis man

socialrådgiverne fra rehabiliteringsenheden i personeltjenesten og fra en del af de psykologer som som i dag er

vil sige op de flytter ikke med familien til jylland

det var forligskredsmødet for en måned siden

have drøftelsen igen i morgen og jeg synes

de tre principper jeg synes er vigtige

skal sikre at vi har ekspertisen og vi kan fastholde en stor del af ekspertisen og

komme til det og det skal netop ikke ligge på rådhuspladsen for så kommer de psykisk sårede veteraner ikke

geografien jeg kan sagtens forstå skibbys ønske om

forskellige steder blandt andet i det jyske

letkøbte argumenter fra forsvarsministerens side det her med at vi skal fastholde vores ekspertise jeg vil gerne gøre ministeren opmærksom på at vi

uddannet personale i jylland og på fyn som kan honorere de krav

synes jeg måske ministeren skulle reflektere lidt over så vil jeg gerne sige at argumentet om at

skal ligge i tilknytning til de steder hvor der i forvejen

kan bruge for at der ikke skal flyttes nogen som helst ting andre steder hen

udgangspunkt for at lave en god fleksibel ordning hvor vi netop får tilgodeset

dertil fra alle egne af landet københavn er jo ikke logistisk set

hvor vi også har hurtigtog osv som kan

mange andre egne af danmark og det synes jeg

at

har cirka halvtreds som netop er

ikke enig det kræver noget særligt af vores psykologer at skulle håndtere veteraner som har været ude i krigsoplevelser og

posttraumatiske stress syndrom det kan en helt almindelig psykolog ikke håndtere på samme vis derfor er jeg meget optaget

men jeg synes også herre skibby skal høre på hvad det er jeg siger

ordentligt i vej så vi kan håndtere veteranerne

sørge for at det ligger tilgængeligt for veteranerne

det ikke er på rådhuspladsen i københavn og 3 at det handler om samarbejdspartnerne og

rigshospitalet hvor vi har den største ekspertise til at behandle de fysisk sårede veteraner som også har behov for psykologbistand det har man når man har mistet arme eller ben

jeg ser frem til diskussioner med herre skibbys partifæller i morgen men jeg synes

tak til herre hans kristian skibby så er det herre bjarne laustsen med et spørgsmål til

jeg vil gerne spørge forsvarsministeren hvilke regionalpolitiske overvejelser

at lave sådan et veterancenter

at regeringen lægger meget vægt på at der når der etableres arbejdspladser

virkelig har været udsat for nogle regionalpolitiske overvejelser

nogen indstilling om at veterancenteret skal

tre ting der er vigtige

med at vi skal sørge for at vi har ekspertisen der kan håndtere veteranerne

kommer de psykisk sårede veteraner ikke det siger de selv

ikke derfor vi laver det vi laver det for at vi kan give en bedre

og en bedre understøttelse af vores veteraner og

underlagt regeringens overordnede politik

nogle ting for regionalpolitiske hensyn

over det men det fjerner jo ikke det forhold at ministeren formodentlig skal leve op til det man siger for ellers er

hvad man siger

de her papirer at man argumenterer med at det er meget vigtigt at sådan et veterancenter ligger i nærheden af regionernes hovedorganisation

det er vigtigt at være i nærheden af kl altså

jeg tror at alle de mennesker der er ved forsvaret der kan få brug for hjælp

så hvem skal flytte er det de folk der skal flytte

kan sagtens se at ministeren kommer til at vælge men

er forsvarskommandoens analyse rundsendt til forsvarsforligskredsen i

bjarne laustsen nok vil kunne få bekræftet fra sin egen ordfører er

blandt andet de faglige organisationer som hærens konstabel og korporalforbund eller centralorganisationen for stampersonel som er nogle af vores store organisationer der har organiseret soldaterne

det kan sagtens være at der er nogle der siger et eller andet men regeringen har jo lovet befolkningen

ude i forsamlingshusene og siger herinde når man laver aftaler jeg kan forstå at der er løbet så meget vand i åen at de papirer der blev udsendt til forligskredsen

forstår at forligskredsen ikke har taget stilling til nogle af de forslag

komme nye papirer fordi der er kommet andre ting i spil siden da så det vil jeg da glæde mig til at se men men jeg kan se

er gennemsyret af at det kun kan ligge to steder

i københavn og hvis det skal ligge i provinsen

om det var det man

den regionalpolitiske redegørelse og om ikke der findes andre steder i danmark

det er bare det jeg beder om inden man sætter sig ned og træffer den vigtige beslutning

er vigtigt er at det skal være der i rigtig rigtig mange år

mit udgangspunkt er at det skal hjælpe

med veterancenteret

er det vigtigste mit hovedmål er at vi skal tilgodese

bjarne laustsen ja der kan komme masser af andre byer i spil end københavn og

måned gammel der er løbet rigtig meget vand i åen siden

tilgodeser vores veteraner bedst muligt og

det der handler om at vi skal have et fungerende veterancenter med en ekspertise er god nok der lytter jeg jo til

hkkf siger lad nu være med at lade der gå regionalpolitik i det

vi har tilgang til samarbejdsparterne rigshospitalet er en vigtig samarbejdspart

er også meget vigtige samarbejdsparter fordi

samarbejde med blandt andet hkkf

at det og det skal ikke ligge

et sted hvor der kommer rigtig rigtig mange mennesker

så kommer de psykisk syge ikke

tak til herre bjarne laustsen og tak

sluttede spørgetimen det betyder også at jeg skal udsætte mødet mødet genoptages i dag klokken fjorten

synes og

området og

sagt

jamen

så